taler så meget om og det er faktisk ufattelig få gange at man her fra folketingets talerstol får anledning til overhovedet at sige noget om det frivillige

er ærgerligt jeg jeg tror de fleste af os der sidder i folketinget jo er startet

jeg kender særlig mange folketingsmedlemmer der ikke netop er startet som frivillig i en eller anden form for organisation og det kan jo have været partiorganisationen for mit eget vedkommende har det været elevbevægelsen og

set de fleste i folketinget kan berette om de mange forskellige foreninger man er startet med at være aktiv i før elevbevægelsen var det så i svømmeklubben og så videre

synes egentlig også man skal bruge den her anledning til at sige et kæmpe tak til de mange mennesker der hver eneste dag uden at få en rød reje for det sørger for at ungerne kan gå til fodbold og sørger for at

som vågekoner og som andet vi bruger rigtig mange kræfter

den tillid som er så kendetegnende for det danske samfund vi har ekstrem stor tillid til hinanden i sammenligning med rigtig mange andre samfund og det tror

måske er noget af det mest fundamentale ved at have så godt og solidt et samfund som det vi har nå man kunne spille i meget lang tid på de der store violiner og jeg

som det er i dag er det allerede sådan at man kan være omfattet af en arbejdsskadeforsikring hvis det er frivilligt ulønnet arbejde men man kan ikke være omfattet af en forsikring hvis det er en såkaldt frivillig indsats og det er blandt andet

ikke omfattet af en forsikring og kommunerne og regionerne har faktisk ikke mulighed for at kunne

man også lidt oftere skulle tale om rammevilkårene for den frivillige indsats det gør vi så

det er ligesom den ene del af lovforslaget og det bakker vi i socialdemokratiet fuldt og helt op om den anden del af lovforslaget handler så om at forenkle indsamlingen

den frivillige indsats i kommunerne det er det der hedder § atten redegørelsen den skal afskaffes og så skal det i stedet for følges via kommunernes bogføring af støtte til frivilligt socialt arbejde

hensigten med det er at komme dobbeltarbejde til livs nu bliver der rigtig ofte herinde talt om at vi skal afbureaukratisere

jo nemmere er det selvfølgelig at sidde og trække i trådene også herindefra og derfor kommer vi til at bygge på og bygge på så lad os nu se jeg mener

kritikpunkter der har været af det her på fin vis og så må vi jo følge det og se om

nok vi overlever uden at skulle have det dobbeltarbejde der er i dag hvis ikke vi overlever

må vi genindføre det men lad os nu se om

kan socialdemokratiet altså støtte forslaget med et stort rungende

var men at der nu gives kommunerne og regionerne hjemmel til at kunne tilbyde en forsikring er et skridt i den rigtige retning

også helt sikker på at kommunerne vil tage godt imod den mulighed set i lyset af at rigtig mange frivillige yder et kæmpestort stykke arbejde i kommunerne

at kommunerne ikke længere skal indberette oplysninger om det

at den her information måske går tabt

disse oplysninger der bliver skaffet ude i kommunerne findes i de kommunale regnskaber og de findes i

centrale sociale arbejde

frivillige arbejde der er til gavn

men også for kommunerne selv er jeg sikker på at man ude i kommunerne vil gøre gøre det muligt både at tegne de her forsikringer

rigtig godt at vi nu kan yde de frivillige den her form for sikkerhed

forsikring fremadrettet så dansk dansk folkeparti bakker op om lovforslaget

nu gør det muligt for kommuner og regioner at forsikre frivillig indsats og på den måde ligestille den mulighed de i dag har for at forsikre frivilligt arbejde det er fuldstændig essentielt at det frivillige danmark følger med udviklingen

at vi som lovgivere sikrer rammerne for at den frivillige indsats kan fortsætte det er vigtigt fordi

af frivillig indsats og værdisættelsen af den indsats kan ikke kun gøres op i kroner og øre værdisættelsen i forhold til alle de undersøgelser der viser at frivillige er i netværk der skaber bedre livskvalitet og bedre sundhed men også det

jeg tror at vi i fremtiden i endnu højere grad skal tænke frivilligheden ind i velfærdssamfundet

i en debat om at vi skal afvikle velfærdssamfundets forpligtelser som noget offentligt leveret

se værdien af at hjælp fra frivillige kan være en anden hjælp end den offentlige centralt fastsatte ydelse service der leveres

så ligger der også i lovforslaget

afskaffelse af indberetningen

om dobbeltindberetning det er en opfølgning på økonomiaftalen vi skal undgå dobbeltindberetning

være lydhøre over for det der ligger i bemærkningerne i forhold til at beretningens indhold er brugbar

det skal vi følge tæt men jeg synes at bemærkningerne til lovforslaget giver os den tryghed venstre støtter

set hvis man blev ved med det også være ude over forsikringsproblemet fordi de organisationer

mulighed for at forsikre deres medlemmers indsats

går udviklingen i en anden retning

de bruger i stigende grad frivillige til at fylde ud der hvor der er huller efter meget voldsomme nedskæringer som der jo er sket på velfærdsområdet de sidste mange år der er forsvundet omkring enogtredivetusind

offentlige stillinger og det er bestemt ikke alle sammen inden

frivillige ind rigtig mange kommuner har

helt klart burde blive udført af

fagpersoner for eksempel en it vejleder på det lokale bibliotek eller til en ældredatastue eller en turledsager for voksne udviklingshæmmede

og så ansætter kommunerne så en frivillig koordinator til at lede og fordele arbejdet

en hel industri der er under udvikling her hvor man forsøger

at lappe nogle huller efter de mange nedskæringer der i velfærden ved at putte frivillige ind og så dækker man det så under

det nok i virkeligheden er ikke foreningsdanmark

men forsøg på at lappe hullerne efter

mange års voldsomme nedskæringer det er

en forkert udvikling og det kan ikke undgå at få konsekvenser for kvaliteten og for

vil formentlig også få en ret stor negativ betydning for den frivillige indsats og hvad vi ser den som

civilsamfundet ikke kommunaliseres

hives ind i det offentlige fordi de netop kan noget helt særligt

deltage på nogle helt andre planer

set enig med alle dem der siger at foreningslivet er

kultur i danmark og det er med til at vi tager ansvar for hinanden at vi møder hinanden og vi skal dyrke og og understøtte foreningslivet men myndigheder som kommuner må altså ikke

gør os utrolig kede af det

ikke nogen tvivl om at vi skal sørge for at de frivillige ikke kommer i klemme og derfor er vi som

udgangspunkt positive over for for den del af forslaget

men det er altså på et ærgerligt bagtæppe og vi bryder os meget lidt om

lovforslaget så er der hele diskussionen som er den anden del der handler om § atten

fjerne forpligtelsen til at lave den årlige redegørelse

muligt at der er mange der synes at det er lidt besværligt især i kommunerne og blandt de ansatte frivilligkonsulenter

men de laves jo altså ikke for deres skyld man laver redegørelserne for folketinget og den bredere offentlighed

herunder især de organisationer

her lovforslag der peger på det

vi vil gerne stille nogle spørgsmål

som ikke har noget med hinanden at gøre så det ene lovforslags skæbne

afgjort af hvilket andet lovforslag det så er bundet op på i det her tilfælde handler det andet lovforslag

for udviklingen i den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde en såkaldt sanering af eksisterende datakilder i tråd med aftale om kommunernes økonomi for to tusind og sytten resultatet vil efter vores mening være en smule afbureaukratisering og en besparelse på nogle hundrede tusinde kroner

er konsekvensen dog at den centrale redegørelse for det kommunale arbejde med frivillige foreninger bortfalder

den her udgivelse på tredive sider hvori man blandt andet kan læse om støtten til frivilligt arbejde og

vi har så utrolig stort et frivilligt arbejde

i hvordan det udvikler sig hvilke målgrupper det går til og hvordan pengene fordeles af kommunerne

de frivillige organisationer er i deres høringssvar heller ikke begejstrede for eventuelt at miste den her publikation center for frivilligt socialt arbejde skriver dog om muligheden for at de vigtigste dele af den indberetning kan lægges ind

at vi skal se nærmere på i udvalgsarbejdet men i alternativet mener vi også at vi muligvis skal se på muligheden

på nogle af de ting som vi er meget kendt for og som forsamlingshusene også er et godt eksempel på jeg troede egentlig

et nordisk anliggende men det er det ikke det er et dansk anliggende det er i danmark der er forsamlingshuse

længere eller de eksisterer måske ikke alle sammen men de har været rammen

igennem tiderne fordi der er nye behov der er nye problemstillinger som faktisk

en ansat over for en borger som har brug for den ansatte jeg vil godt her understrege at det er fuldstændig fundamentalt når man taler om frivilligt arbejde at det er den frivillige selv der afgør hvor grænsen går for det vedkommende vil

helle thorning schmidt regeringens udvalg for

et frivilligcharter og det var

til allersidst var at vi var enige om og gav håndslag på at den frivillige bestemmer selv hvor opgaven går til det er en meget god tommelfingerregel at have med sig

erstattes af en ansat medarbejder uanset hvor værdifulde de ansatte medarbejdere er plejehjemmet

at han skulle gøre en indsats for at borgerne kom inden for

finn kom og han ville gerne køre hans og hans ville også gerne køres af finn så de drog af sted der gik nogen tid og så opdagede

den forsigtigt op og der sad de inde begge to og drak gammel dansk om formiddagen og spillede kort det var altså den

satte allerstørst pris på det er klart at

ligeværdige borgere som finder hinanden i at kunne spille kort heldigvis var det en fornuftig

at det var fint så han gik igen det er bare et eksempel på at

arbejde på mange forskellige slags måder der sker også

en samskabelse og det er det vi så i loven kalder en frivillig indsats

af samskabelser ikke også giver mulighed for

og den slags derfor bakker vi

regeringens idé om at tilrette kommunalfuldmagten så kommuner og regioner får mulighed for at tegne forsikringer for de borgere som yder en frivillig indsats

at det i virkeligheden er et paradoks

afbureaukratisering for i det omfang at kommunerne benytter sig af samarbejdet med de frivillige foreninger sådan som enhedslisten også er inde på

faktisk betyde at kommunerne slet ikke behøvede at tegne nogen forsikringer for så har foreningerne sådan set allerede gjort det

vi stiller os kritiske over for det samlede forslag netop fordi man også i forslaget vil ophæve den kommunale forpligtelse til at lave § atten redegørelser i sf bakker vi op om alle gode forslag om afbureaukratisering og regelforenkling men lige præcis her mener vi faktisk at det giver mening og

der ikke er tale om en fornuftig regelforenkling der er stadig væk meget store forskelle på hvor meget kommunerne anvender på det

arbejde ifølge den seneste opgørelse fra to tusind og fjorten brugte man i

formand for socialudvalget

er stadig væk en og tyve kommuner der bruger under halvtreds procent af bloktilskuddet på frivilligt socialt arbejde

regeringen deler forslag op i to så vi kan få vedtaget forslaget om at få forsikret de frivillige i kommunerne det fortjener de men hvis det ikke er muligt

at hun håbede på mere fokus på evidens jamen

med mere fokus på evidens er det der virker

får udbredt de gode erfaringer med frivillighed frivillighed

lidt mere skub under civilsamfundet civilsamfundet

byde ind med nogle helt andre ting

også inde på det kommer vi til at miste noget

jeg tror det er vigtigt at man ikke registrerer for registreringens skyld

sikrer at de data som er vigtige

bare sige at det er vigtigt at det er meningsfulde

tiltrædelsesgave hvor jeg blandt andet fik cornflakes på hebraisk det

er at en række af deres chauffører jo er frivillige det er eksempelvis

her mænd kommer ud de får både et netværk

kæmpe kæmpe stor forskel så det her er sådan

frivillighed jeg håber at der kommer mange jeg håber at

folketingets partier har lyst til også at indgå i yderligere dialog om frivillighed

af spørgsmål som udvalget måtte ønske at få

som i hvert fald krydser de syv hundrede kroner

ikke er så voldsomt dyrt

og hver gang er der kommet et nyt kort op senest var det alkoholkortet

rejst er at man indfører et nyt kort men

et generelt id kort det synes jeg lyder fornuftigt

og nemmere end et pas og selvfølgelig langt langt billigere og nemmere end et kørekort kan bevise sin identitet

er blevet bedre siden da fordi man altså tager

noget fornuftigt i at vi på et tidspunkt

vi skal have to sygesikringskort vi skal have et

sig gøre at lave det her lidt smartere jeg tror at næste gang vi mødes om det her emne bliver når der kommer større pres på at få elektronisk identifikationskort eventuelt på på forskellige

silotankegang synes at det kan være smart at løse det her problem men set fra borgernes synspunkt tror jeg

også ses i lyset af den her terrorsituation

hvidvaskningsloven og alt muligt andet der gør

man oftere og oftere skal vise legitimation hvor der er et billede på i den forbindelse kan jeg som medlem af dansk

kan man få kvinden til at tage burkaen af hvis

ikke en del af det her lovforslag men i hvert fald en problematik der vender tilbage hver gang vi har sådan noget med billedlegitimation

er et skridt på vejen og så må vi måske tage det i to etaper men det synes jeg da vi skal have en snak om også set i lyset af at det

har været et stort ønske fra mange handicaporganisationer som jeg sagde før

handicappede der måske ikke kan erhverve sig et kørekort

et plastikkort har dog en bedre størrelse der passer til en pung eller baglomme så dansk folkeparti er også enig i det og vi er også glade for at prisen på det her

eller et pas for nogle medborgere for eksempel blinde stærkt svagsynede og mennesker mennesker med epilepsi er der ikke mulighed for det da de ikke kan erhverve sig et kørekort på grund af deres handicap derfor har der allerede længe været udtrykt ønske fra danske handicaporganisationers side om at man skal have mulighed for at anskaffe sig

som det også fremgår af høringssvarene hilser både danske handicaporganisationer og ældre sagen

at der har været et reelt behov for en tilpasning af legitimationskortet som jeg også nævnte da vi behandlede beslutningsforslaget i januar havde vi i sf ikke nogen særlige formkrav til det nye legitimationskort den foreslåede løsning er en tilpasning af et allerede eksisterende legitimationskort og det skal kunne anvendes som generel dokumentation for en bredere målgruppe og på et større anvendelsesområde det synes vi lyder som en fornuftig udformning

også været et mål for os at billedlegitimation kunne være billigere i forbindelse med beslutningsforslaget erfarede vi i sf at mange borgere efterlyste billigere billedlegitimation det handlede om hjemløse der blev afkrævet legitimation når de skulle afgive deres stemme hæve penge i banken eller blot skulle oprette en konto så de kunne få overført penge det handlede om borgere især fra bornholm

i forbindelse med deres arbejde besøg eller behandling på rigshospitalet skulle passere svensk område hvor man som følge af transportøransvaret skal legitimere sig derfor håber vi og det læser jeg

set også af både lovforslag og høringssvar fortsat at det her nye legitimationskort vil være væsentlig billigere end for eksempel pas og kørekort

at jeg selvfølgelig skal takke regeringen og folketinget for deres velvillighed skylder jeg også at sende en særlig hilsen til jytte som jeg blev kontaktet af kort inden vi behandlede beslutningsforslaget for et lille

års tid siden jytte er i midten af halvfjerdserne og hun skrev

fordi hun var begejstret for forslaget hun fortalte mig at hun hverken havde pas eller kørekort og heller ikke havde behov for det hun havde i flere situationer oplevet at det nærmest var lovpligtigt at have et billed id og derfor havde hun forhørt sig om mulighederne hos borgerservice hvor hun havde fået beskeden at så kunne hun få et knallertkørekort og som hun selv skrev dengang jeg er altså midt i halvfjerdserne

og vi får sikret at du ikke behøver at få et knallertkørekort nu bliver der et ordentligt legitimationskort et jyttekort nogle vil jo nok mene at

lovforslag her i det store billede kan virke som en meget lille sag som ikke er af særlig stor betydning men for de borgere det berører som for eksempel jytte

det stor betydning at de rent faktisk kan erhverve sig et kort det synes jeg er vigtigt at huske

baggrund kan det selvfølgelig ikke overraske nogen

kan få det til en billigere pris

et kort ud det synes jeg egentlig er et rigtig fint princip

endnu større så på den måde får vi også gjort det på en rigtig fin måde

bruge elektroniske løsninger kunne man samlet reducere antallet af kort i det offentlige

det kan ikke love på stående fod at man kan

hvert fald gøre mit for at vi får gennemført nogle af de ønsker der

for den velvillige behandling og selvfølgelig især takke sf for at være dem der tog initiativet lad det være en opfordring til at komme med initiativer som vi også kan vedtage i fællesskab

hvor arbejdsgiverne ikke har brug for en

et nogenlunde eksistensgrundlag dog ikke så

borgerne betaler for a kasseforsikringen

betaler for en forsikringsydelse som giver dem nogle rettigheder blandt andet i form af sygedagpenge

regeringen og dansk folkeparti med et snuptag

nemlig at det er arbejdsmarkedets parter arbejdsgiverne og arbejdstagerne der aftaler spillereglerne for overenskomsterne

fleksibelt arbejdsmarked som gør at arbejdsgiverne kan reagere hurtigt når de skal bruge arbejdskraft og afskedige medarbejdere når de når de ikke har mere arbejde

tab i firmaet og står derfor bedre i konkurrencen

det her forslag forringer man a kassemodellen

når ministeren bruger argumentet om

under sygdom modsat personer som ikke er medlem retter ministeren sig ind efter den laveste fællesnævner

ministerens logik virker til at være at

har det skidt skal andre

nogenlunde samme forhold også have det skidt socialdemokratiet mener ikke at dette forslag trækker danmark i den rigtige retning og derfor kan socialdemokratiet ikke stemme

over

af de almindelige dagpenge det er ikke noget som man man finansierer igennem sin egenbetaling det er staten der hundrede procent finansierer sygedagpengene eller også

i samarbejde

udskyde muligheden for at afholde ferie til man er rask igen

så kan jeg ikke lade være med at tænke på

eller er den største forringelse at man ikke kan optjene feriepenge

jo alt lige fra måske en uge til fem uger man

stod i spidsen for der var den største forringelse men det må folk selv

der vil kritisere men som

vi

vi ønsker derfor at reglerne om optjening af ret til feriedagpenge for perioder hvor personer modtager sygedagpenge ophæves så optjeningsreglerne for feriedagpenge harmoniseres for sygedagpengemodtagere og med forslaget her

sidestilles sygedagpengemodtagere som er medlem af en a kasse med sygedagpengemodtagere som ikke er medlem af en a kasse lovforslaget her udligner altså den urimelige forskel der lige nu er mellem medlemmer og ikkemedlemmer der gøres op med den særlige ret

at optjene feriedagpenge pengene kan jo som

kun bruges én gang og

hvis vi skal forblive et stærkt velfærdssamfund

bliver vi nødt til at prioritere og det tør vi i venstre vi vil hellere prioritere forbedringer af vores kernevelfærd eksempelvis med de tiltag der nu ligger i finansloven

og sytten og de kommende år vi prioriterer blandt andet yderligere tiltag på sundhedsområdet

to milliard kroner over de kommende år det er med til at styrke vores kernevelfærd venstre vil støtte op

medlemmerne som har forsikret sig også have tillid til at de har nogle bestemte rettigheder herunder også retten til at optjene feriedagpenge både i perioder

er på arbejdsløshedsdagpenge og i perioder med sygedagpenge den rettighed bliver nu

det vil give en årlig besparelse på syv og tyve million

en harmonisering og siger at det handler om at ligestille to forskellige

dem der er medlem af en a kasse og dem der

to lige grupper den ene er medlem af en a kasse og den anden er

og jeg vil gætte på i øvrigt også resten af mit parti temmelig begribeligt at hver gang man gerne vil rette op på skævheder eller uligheder eller harmonisere eller hvilke andre ord man nu

handler det om at gøre noget dårligere for nogle og aldrig om at gøre noget bedre for nogle sikre en større tryghed sikre at flere danskere

hvis de bliver ramt af arbejdsløshed det noget der kan ske for os alle sammen i løbet af et langt liv

kan stå på egne ben igen hvis nogen skulle

er medlem af en a kasse og

ved at isolere de ledige danskere de syge danskere og de udsatte danskere i et helt særligt uudholdeligt rum i bunden af vores samfund hvor der er meget lidt håb meget få muligheder og meget langt til det gode liv

fortælle hvilke andre reduktioner i dagpengesystemet der har været for nylig vi ser det med kontanthjælpsloftet og to

fem og tyve timersreglen

man har sparet hundredetusinder af kroner på mentorstøtten som skal hjælpe ledige i job

og nu ryger muligheden for at komme på ferie for lavindkomstfamilierne hvis mor eller far har været langvarigt syge det risikerer de

rammer bredt folk med mange

at komme af sted på ferie hvorfor fordi man har været syg jeg synes den her lov har en social slagside der minder mig om hvor mange gange de borgerlige politikere har siddet i den her sag med hænderne nede i de udsattes pengepung alt for meget af den økonomiske udvikling og

omvendt robin hood strategi hvorfor satser man ikke mere på reel økonomisk vækst på de voksende grønne markeder

syge med op hvorfor satser man ikke mere på at skabe vækst ved hjælp af nytænkning og innovation og iværksætteri og udvikling af

og bæredygtig teknologi hvorfor sparer man på den grønne innovation og vælger i stedet for at basere så meget

er det en meget dårlig idé at blive syg

vi mener

bidrager til at fratage mennesker deres værdighed og samfundet

skal harmonisere forholdet mellem dagpengemodtagere og

man også kan harmonisere opad

dagpengemodtagere ned i niveau så det kan nok ikke

mener

de syge de dårligst stillede der får en regning

som om syge mennesker ikke har nok at slås med en lussing det ene år skal følges op af en lussing året efter

det her lovforslag er en blandt mange sten som pilles ud af fundamentet for det arbejdsmarked som udmærker sig

det kan ikke bortforklares ved nok så mange teoretiske spinmanøvrer om forholdet mellem kontingent til a kassen

eller det er måske sådan at samtlige a kasser og fagforbund har misforstået det hele i den her øvelse jeg mener jeg tilbyder da bare enhver med interesse for sagen at læse høringssvarene men måske er det sådan at samtlige a kasser og forbund her i landet helt har misforstået

når vi nu så i øvrigt er ved høringssvarene jeg synes at ministerens svar er ja

fornærmende dårlige når forbund

samvirke rejser en række indvendinger og bekymringer hvad svarer man så med et rent genoptryk af rygmarvsreaktioner hvor man bare refererer til hvad loven går ud på altså i bedste

fornærmende dårligt at svare

samvirke og fagforbund på så

gå ind i de bekymringer og de indvendinger som fagforbundene

samvirke har rejst det er useriøst og det er nærmest at gøre nar af de faglige organisationer

samvirke det her lovforslag

rammer syge mennesker og det rammer den model for vores arbejdsmarked som blandt andet bygger på at det skal være attraktivt at være medlem af en a kasse regeringen skærer igen i den gren som vores model for arbejdsmarkedet hviler på sf har tænkt sig at stemme imod

stramningen er helt rimeligt det skal ses i lyset af at

hundrede procent finansieret

indirekte medfinansieret af a kassens medlemmer det er fremført at det vil forringe forsikringssystemet og dermed også udfordre flexicuritymodellen faktum er bare at man som medlem af en a kasse ikke betaler til

at stramningen helt grundlæggende er rimelig fordi et a kassemedlemskab ikke bør være udslagsgivende for

har ret til en offentlig ydelse der optjenes på baggrund af en ydelse der ikke medfinansieres

ramme syge mennesker fremover vil der være sygedagpengemodtagere som bliver raske får et arbejde og skal holde ferie og som på baggrund af regelændringen ikke har optjent feriedagpenge

ved at lægge lidt til side af lønnen det gælder selvfølgelig kun det første år i jobbet da de pågældende det

vil have optjent feriegodtgørelse eller ret til løn under ferie de pågældende sygedagpengemodtagere står dermed i samme situation

færdige og får et arbejde og ikke har optjent feriegodtgørelse det første år

på den baggrund er tale om en helt rimelig regelændring der først og fremmest har som konsekvens at det bliver muligt at bruge pengene

to tusind og sytten handler det jo netop som flere ordførere også har været inde på om at forbedre vores kernevelfærd tryghed og ansvarlighed det er blandt andet sådan at vi styrker sundhedsområdet kræftområdet

over de næste fire år det kræver finansiering og prioritering og det er også derfor at vi strammer reglerne nogle steder

det er en prioritet som regeringen er glad for at der er opbakning til efter førstebehandlingen af lovforslaget i dag

jeg glæder mig selvfølgelig også til udvalgsbehandlingen med de spørgsmål der måtte komme da det her lovforslag

som